skal kunne sendes til tvangsopløsning hvis selskabet ikke har foretaget nogen form for ejerregistrering fristen for ejerregistrering sættes til to uger

inden en eventuel tvangsopløsning vil selskaberne få en frist til at registrere deres ejere ligesom der er mulighed for genoptagelse under en række nærmere betingelser det element er ganske fornuftigt og en god motivationsfaktor for selskaberne med en sådan sanktionsmulighed til at få bragt ejerregistreringen i orden

iværksætterselskaber får mulighed for at få kapitalforhøjelser og det kan ske dels som nu

som det nye ved en fondsforhøjelse hvor selskabet overfører en del af selskabets frie reserver til selskabskapitalen det ser umiddelbart fornuftigt ud at der åbnes op for denne mulighed

at yde kapitalejerlån til ledelse og bestyrelsesmedlemmer og det kan ske under visse betingelser lånet skal blandt andet kunne rummes inden for de frie reserver ydes på sædvanlige markedsvilkår og godkendes af selskabets generalforsamling eller af ledelsen efter bemyndigelse hertil af generalforsamlingen samtidig foretages en ændring af årsregnskabsloven som skal sikre at det fremgår klart af regnskabet at selskabet har anvendt frie midler

jo umiddelbart tilforladeligt men vil en lovliggørelse af kapitalejerlån slet ikke give nogen problemer eller smuthuller

jeg godt minde om at det primære formål bag de eksisterende regler har været at beskytte selskabets kreditorer mod at selskabets ledelse og kapitalejere bevilger sig selv lån

kan påføre selskabet og dermed dets kreditorer et tab

til lovforslaget og jeg citerer hvis virksomheden ikke har fravalgt revision vil en revisor i forbindelse med revisionen af virksomhedens årsrapport skulle kontrollere at betingelserne for lovligt at kunne yde et lån er overholdt

men hvad sker der så hvis virksomheden rent faktisk har fravalgt revision

erhvervsstyrelsens regnskabskontrol have meget svært ved at opdage ulovligheder og som det direkte fremgår af bemærkningerne

vil og jeg citerer erhvervsstyrelsens kontrolindsats primært fokusere på de største

vil de mindre lån ikke være i søgelyset denne del af lovforslaget kan

det femte element der foreslås nemlig at visse virksomheder i regnskabsklasse c og d det vil sige virksomheder med en balancesum på over seks og tredive million kroner om året i deres årsregnskab kan undlade oplysninger om egenkapital og resultat i datterselskaber og associerede virksomheder der indgår i koncernregnskabet det er igen et skridt i den forkerte retning hvor gennemsigtigheden og dermed oplysninger

og resultat i dattervirksomheder ikke længere vil være tilgængelig på samme måde som i dag afsluttende vil jeg sige at

dele af lovforslaget som

for og andre dele vi ikke kan støtte ud fra en samlet vurdering

vil det derfor være nærliggende at bede ministeren om at lovforslaget deles i to dele så

selvfølgelig afvente ministerens stillingtagen hertil og ser frem til et grundigt udvalgsarbejde

jeg skal lige her til sidst hilse fra det radikale venstres ordfører som desværre ikke kunne være

dog vil det radikale venstre på baggrund af udvalgsarbejdet tage endelig stilling til det med

kriminalitet også de steder hvor der decideret er skatteunddragelsessager

de undgår ejerregistrering jeg synes næsten det siger sig selv at hvis man som virksomhed culpøst forsætligt vælger ikke at at udfylde de ejerregistreringer som skal til

helt på sin plads at vi har mulighed for

sanktionere over for de enkelte kapitalselskaber herunder også

tvangsopløsning den sidste del jeg vil nævne er omkring det her med de forbedrede vilkår for kapitalejerlån vi er egentlig

enig med regeringen i principperne om at kapitalejerlån kan være gavnlige og jeg synes også det er præciseret rimelig klart i lovforslagets

i de tilfælde hvor man gør det

ser det i vores optik ud til at det giver bedre vilkår for virksomhederne

økonomisk frirum til at

socialdemokraternes ordfører var inde på

og så må vi jo se i udvalgsarbejdet om der er nogle af de ministerbesvarelser vi

giver anledning til at vi skal ændre på på lovens bogstav men det må komme i forbindelse med

fornuftig ligestilling så er det de velkendte regler der er gældende det er jo ikke sådan at eksempelvis en virksomhed bliver tvangsopløst over natten hvis ikke man sørger for at oplysninger er til stede man varsles to gange med fire ugers

på samme måde som vi kender det fra regnskaberne så det giver rigtig god mening at tingene sidestilles og vi sørger for at det register som vi har aftalt

reelt bliver fuldgyldigt og dækkende

bestemmelser som de tidligere talere har været inde på

egenkapitalen i vores nye iværksætterselskaber det giver rigtig god mening at få skabt den klarhed så der

også kan ske en omkonvertering af overskud til egenkapital i iværksætterselskaberne det skaber vi en fuldstændig klarhed over

fra venstres side er vi meget tilfredse med den del af lovforslaget for det er en dansk overimplementering af eu reglerne og vi kan se at der er en lang række af vores nabolande

har de samme bestemmelser og der foregår tingene altså ganske fornuftigt jeg tror det er tilbage fra

at betale skat det er der rettet op på

eksplicit forbud mod at et selskab måtte kunne give mulighed for kapitalejerlån det er altså

nok bliver en kende for lukrativt for så havner vi i det problem som man tidligere forsøgte at håndtere så jeg synes det giver god mening at

vi sørger for at erhvervsreguleringen er trimmet og vi ikke har nationale særkrav på områder hvor vi ikke har voldsomt gode begrundelser

når det fungerer i nogle af vores nabolande synes vi det giver rigtig god mening fra venstres side og derfor støtter vi lovforslaget jeg har lovet at hilse fra det konservative folkeparti

tak

er rigtig fornuftigt og det kan vi varmt støtte til gengæld er vi ligesom den socialdemokratiske ordfører skeptiske over for lovliggørelsen af kapitalejerlån

skulle kapitalejerne ikke have mulighed for at hive penge ud af selskabet så kreditorerne stod tilbage

en en skattefinte som andre ordførere også

og det er derfor vi har haft de her fornuftige regler

argumentet for at fjerne dem er så at andre eu lande

rigtig fint ikke at over implementere

jeg synes da også at man skal lægge mærke til at flere af høringssvarene både fra dansk

revisorer peger på at det her kan blive et stort problem ja selv finansrådet som jeg ellers sjældent nævner her fra talerstolen som en allieret i nogen som helst spørgsmål advarer imod det her det er fordi det øger kompleksiteten og det giver potentielt nogle smuthuller for for skattespekulation og når vi oven i købet ved som fru lisbeth bech poulsen også var inde på

står i en historisk krise og pengene sådan set fosser ud af statskassen som følge af de problemer der

så synes vi måske ikke det er det helt rigtige tidspunkt

åbne op for nye skattefinter så skat får endnu større problemer med at

svares den rigtige skat så er vi heller ikke spor begejstrede for den her lempelse i forhold til oplysningskravet om egenkapital og resultat i

til ministeren sige at jeg synes det er et problem at

i mange år og er en vigtig stemme

at det er et problem at danmark i det her tilfælde kunne gå forrest men i stedet for altså nu sender et signal om at nu lemper vi altså de her regler igen vi har jo et kæmpestort

kompleks ejerskabsstruktur

at det er meget meget svært for skattevæsenet ikke bare i danmark men jo i endnu højere grad for eksempel i udviklingslandene at

håndtere det på er jo altså vi får maksimal transparens

hvor virksomhederne tjener deres penge så man kan begynde at gennemskue hele det her

dårlige elementer i det her er derfor vil jeg også gerne ligesom den socialdemokratiske ordfører opfordre ministeren til at overveje om

på det

hvis de faktisk findes derude

generelt skal

sikre at vi ikke netop åbner flere porte til skattesnyd på den ene eller anden måde jeg er helt tryg ved at det bestemt heller ikke er regeringens ønske men vi skal passe på med at åbne porte som så bliver udnyttet selv om vi

forpligtelser går hele vejen igennem det er lidt den samme diskussion vi har i forhold til land

om virksomhedsregistrering i det offentlige ejerregister så er det rigtig vigtigt at offentligheden har adgang til informationer om virksomhedens ejere

skatteunddragelse og skattesnyd det er et meget vigtigt instrument så

samtidig med etableringen af selskabet og ikke

til årsregnskabsloven da vi mener at forslaget udhuler kravene

ændringsforslaget opstiller man muligheden for at virksomheder kan undgå at angive vigtige finansielle informationer om deres datterselskaber og andre tilknyttede virksomheder i form af egenkapital og årsresultat

et konsolideret årsregnskab kan ikke indeholde alle de informationer som vi har brug for

synes er positive og er til ejerregistrering og tvangsopløsning men

har jeg stillet spørgsmål til de andre ordførere om er vi også meget imod

ikke se grunden til at vi skal udvide kredsen

det altså er en kæmpe usikkerhedsfaktor specielt i en tid hvor kontrollen er

den store nødvendighed i at udvide kredsen af dem der kan modtage lån fra

jeg noterer mig jo også at der både er kritik

fra ministerens side min allersidste bemærkning

lille irritationsmoment det er efterhånden blevet omkostningsfrit at

overimplementering heroppe fra talerstolen hvis de ordførere der

læse regeringens egne papirer

mytedannelser om at det her handler

enig med herre pelle dragsted i at når vi har en bedre lovgivning end en række andre lande

selskabers ejere bliver registreret i det offentlige ejerregister ejerregistreret er jo indført netop for at sikre åbenhed om ejerskab af danske selskaber og modvirke økonomisk kriminalitet eksempel også skatteunddragelse alle kapitalselskaber har haft pligt til at registrere deres ejere siden femtende juli to tusind og femten men der mangler fortsat registrering af en del selskaber det kan jo betyde at registret ikke får den ønskede effekt med lovforslaget bliver

registrering af nye selskaber at man samtidig registrerer selskabets ejere dem ved man typisk godt hvem er når man etablerer et nyt selskab så det skulle gerne være en nem løsning for virksomhederne

for at sende et kapitalselskab til tvangsopløsning hvis det konstateres at selskabet ikke har foretaget nogen form for registrering af ejere det skal give os bedre rammer for at sikre at reglerne dermed også bliver overholdt det er vigtigt synes jeg at understrege at vi ikke på den baggrund forventer at tvangsopløse en lang række velfungerende virksomheder vi starter selvfølgelig med rykkere

man får at vide at man skal gøre

andet element lovliggørelse af kapitalejerlån eller det der ofte

er det sådan at lovforslaget indebærer at selskaber får

kapitalejere og ledelsesmedlemmer under en lang række betingelser de gældende danske regler om kapitalejerlån er strengere end i andre lande som vi normalt sammenligner os med og der er ikke nogen særlig årsag til at blive ved med at opretholde det her danske forbud tidligere var forbuddet mod kapitalejerlån blandt andet begrundet i at lånet blev brugt til skatteunddragelse det skete ved at selskaberne lånte penge ud til deres ejere skattefrit i stedet for at udlåne dem som skattepligtigt udbytte lånene blev i mange tilfælde ikke tilbagebetalt men som det også

jo sådan at der i to tusind og tolv blev indført skattepligt på en stor del af disse lån så derfor er udgangspunktet et helt andet i dag forslaget betyder at det tillades selskaber at låne penge til deres ejere og ledelsesmedlemmer hvis de opfylder nogle nærmere betingelser der sikrer at lånet ydes på en forsvarlig måde og under forsvarlige vilkår det skal sikre at

tages behørigt hensyn til selskabets kreditorer lånet skal således blandt andet kunne rummes inden for de frie reserver ydes på sædvanlige markedsvilkår og

eller ledelse samtidig foretages ændring i årsregnskabsloven som skal sikre at det fremgår klart af regnskabet at selskabet har anvendt frie midler til udlån jeg vil også gerne sige til nogle af dem der har været kritiske

de virksomheder som ligger under grænsen for netop så også at sikre at der ikke

foreslår en præcisering af reglerne for iværksætterselskaber iværksætterselskaber der drejer sig om kapitalforhøjelse og så lægger vi op til at genindføre en undtagelsesmulighed for visse oplysninger om datter og associerede virksomheder en mulighed der blev fjernet ved den seneste ændring

to tusind og og femten i den forbindelse kan jeg sige at jeg selvfølgelig nok skal bestræbe mig på i fremtiden at sikre at de relevante organisationer som måtte have interesse i det selvfølgelig så også måtte blive hørt i den her forbindelse

nogle af de røster der har været i forbindelse med

piratkopiering ved at samle styrelsens kompetencer og opgaver inden for håndhævelse og piratkopiering

virksomheder og myndigheder og den skal også kunne vejlede og informere generelt om håndhævelse og piratkopiering patent og varemærkestyrelsens øvrige opgaver vedrørende håndhævelse og piratkopiering skal ligeledes varetages af enheden blandt andet samarbejdet mellem styrelsen politiet og anklagemyndigheden om piratkopiering enheden får

vejlede i konkrete sager om piratkopiering og den kan afgive

mod et gebyr på en tusind fem hundrede kroner når vi nu lægger mere styrke og vejledning i denne enhed

er det for at give forbrugere og virksomheder et langt bedre grundlag for at kunne træffe beslutning om hvorvidt de skal gå videre med en sag for eksempel til en privat rådgiver eller til politiet

udtryk for at ordningen kun kan harmonere med statsstøttereglerne hvis vejledningen til virksomhederne bliver forbeholdt små og mellemstore virksomheder

det retter vi nu til med dette lovforslag således at enhedens vejledning i konkrete sager om piratkopiering er forbeholdt forbrugere og små og mellemstore virksomheder

omfatter lovforslaget bestemmelser der gør at der kan ske en overførsel af gebyrindtægter

mellem patent og varemærkestyrelsens forskellige rettighedsområder socialdemokratiet støtter lovforslaget og

også kan være direkte skadeligt så det giver rigtig god mening at der etableres en særlig håndhævelsesenhed hos patent og varemærkestyrelsen

i konkrete sager om piratkopiering

at store virksomheder ikke kan gøre brug af ordningen de må kunne forventes at gøre det selv og derfor vil jeg også bruge lidt tid på

de høringssvar der ligger det minder selvfølgelig noget om det tidligere lovforslag og

betyder faktisk det er forventningen at der

sig ind i kampen for at beskytte deres varemærker og

simpelt hen ikke får kørt sagerne

mulighed for at få en vejledning kan de få et overblik over hvad

forventeligt betyde at der kommer flere sager og dermed også bliver flere opgaver for de private rådgivere som ellers er lidt

set at det giver rigtig god mening at vi sørger for at styrke indsatsen mod piratkopiering og faktisk gør det lettere for indehavere af

en håndhævelse af den beskyttelse

justeret på nogle gebyrindtægter med hjemmel til det

det giver også rigtig god mening så grundlæggende synes vi at

fornuftigt lovforslag som sikrer en styrket indsats

når man har et varemærke så selvfølgelig også skal kunne beskytte det og og sørge for at

er nogen der snyder på vægtskålen så vi støtter lovforslaget og jeg har lovet at hilse fra det konservative folkeparti og sige at de

sikker på

positivt at det er indskrænket til at omfatte små og mellemstore virksomheder nu finder man

varemærkestyrelsens budget og det

er vigtigere at folketinget prioriterer retshjælp til dem der ikke selv har så mange muligheder

socialt udsatte forbrugerne og andre som som har svært ved at få adgang til den hjælp som som de skal have

støtte den grundlæggende idé i

det fordi vi i høringssvarene kan se at der bliver peget på nogle retssikkerhedsmæssige problemer i forslaget

kan om en slags gråzone i forhold til domstole og politi

om omfanget af de typer af sager som som håndhævelsesenheden skal tage sig af

med immaterielle og digitale produkter som jo ofte vedrører meget komplekse spørgsmål

enhedslisten at vi har en smidig og tidssvarende lovgivning der gør det let og realistisk for almindelige mennesker at optræde

udnytter potentialet i de nye teknologier og ikke

uhensigtsmæssig måde der begrænser adgang til og deling af viden og andre informationsressourcer

ikke

hertil kommer at er forankret i både grov og også organiseret kriminalitet alt sammen noget som jeg håber et bredt flertal i folketinget

finder forkasteligt piratkopiering kan jo også påvirke danske virksomheders incitament til innovation og dermed også være med

at give en negativ udvikling det skyldes

i danmark ikke mindst er meget konkurrencedygtige når man ser på at skabe og udvikle viden og der er jo også mange danske virksomheder der lever af at udvikle produkter baseret på den nyeste teknologi og design

ved at man kan leve af viden og ikke mindst omsætte viden til vækst

en indgang for både forbrugere virksomheder og myndigheder i spørgsmålet om piratkopiering og håndhævelse af blandt andet varemærkerettigheder og designrettigheder enheden skal ligeledes bistå statsadvokaten for særlig økonomisk og international kriminalitet søik og andre myndigheder i indsatsen mod

det er vigtigt at vi hjælper de små og mellemstore virksomheder når de udsættes for piratkopiering

nye enhed sikre her kan forbrugere og små og mellemstore virksomheder henvende sig og få indledende og foreløbig vejledning når de oplever piratkopiering på den måde får de derved

advokat eller politiet målet er altså at den hjælp man kan få ved at henvende sig til den nye enhed vil føre til

og på den måde forventes enheden også at føre til at flere sager rejses hos rådgiverbranchen og politiet men jeg noterer mig selvfølgelig også at der har været nogle spørgsmål under behandlingen her

det er almindelige lønmodtagere der mister deres job det er familier der må gå fra hus og hjem og det er små og mellemstore virksomheder der må dreje nøglen om og lukke

ønsker at gennemføre en række ændringer på det finansielle område med det formål at gøre den finansielle sektor endnu mere robust

men jeg vil fremhæve tre overordnede ting fra lovforslaget

nye model bygger på forslaget fra udvalget om bødesanktioner på det finansielle område og modellen giver en større sammenhæng mellem forbrydelsens grovhed instituttets størrelse og bødernes niveau bødestørrelsen øges markant det synes jeg

den rigtige retning som forhåbentlig vil have en præventiv effekt for det andet foreslås ændrede regler for de systemisk vigtige finansielle institutter det vi i daglig tale forkorter sifier og der foreslås skærpede krav til egnethed

selskabsledelser og der foreslås indfasning af kapitalbufferkrav det er tiltag

skal underbygge den finansielle stabilitet og sikre en ansvarlig drift af institutterne og følge op

systemisk vigtige finansielle institutter en gang om året men med forslaget bliver det muligt at udpege sifier

egnetheds og hæderlighedsreglerne også omfatter nøglepersoner

enten som en del af den daglige ledelse eller som ansvarlige for en nøglefunktion

med forslaget sikres det også at finansielle virksomheder fører en mere forsvarlig aflønningspolitik der ikke ansporer til spekulation i form af kortsigtede gevinster med stor risikotagning

finanstilsynet og erhvervsstyrelsen nye muligheder for at imødegå markedsmisbrug det er alle tiltag der styrker sektorens robusthed og soliditet og som strammer

personer og institutter der skulle finde på at forbryde sig imod den finansielle lovgivning afsluttende vil jeg sige at med forslagets ændringer styrkes reguleringen af det finansielle område

ændringer der kan

følger vi fra politisk hold nøje udviklingen i den finansielle sektor især sifierne som har en sådan størrelse de kan have vidtrækkende negative konsekvenser for husholdninger virksomheder og

også værd at bemærke at lovforslaget overordnet set er blevet taget godt imod i høringssvarene og med det omfangsrige forslag synes jeg også

mange af forslagets elementer bygger jo på tidligere indgåede aftaler som

selvfølgelig også støtte det samlede forslag jeg skal igen hilse fra det radikale venstres ordfører

en lille men sikker forrentning og det var måske bedre end at gå ud på de mere spektakulære finansielle markeder

følger op på de allerede indgåede aftaler omkring bankpakker og bankdrift i det hele taget som ordføreren før mig har sagt indeholder det en række forskellige stramninger blandt andet indføres det nye

forbedrede bødesystem hvor man har

størrelse set i forhold til den

med andre ord at bødestørrelsen

noget andet som ligger i det

at vi i forhold til de systemisk vigtige finansielle institutter institutter altså dem der er under sifi reguleringen laver nogle skærpede krav til både egnethed og ikke mindst hæderlighed over for de mennesker som sidder

positivt indstillet over for det samlede lovforslag

været med i mange af de her delaftaler

der arbejdes intenst på at vi skal forblive

et land hvor der er en stor grad af tillid til at gå ind også med udenlandsk kapital og investere på de danske finansielle

og det er derfor at vi igennem årene har taget en lang række initiativer for at sikre

på de finansielle markeder ved at vi har skabt den fornødne stabilitet og også sikre at den regulering som vi har ansvaret for er

så lad mig bare kort sige at det giver god mening at de bøder man kan idømmes

selvfølgelig i højere grad afspejler alvoren

overtræderen har i forhold til den finansielle stabilitet det er anbefalinger som bygger

mening det samme gælder muligheden for at der ikke bare kan udpeges sifier altså systemisk vigtige finansielle institutter én gang om året men også hvis der opstår behov

eksempelvis i forbindelse med fusioner og spaltninger og alt muligt andet i

det der har været det væsentlige i forhold til

et sifi institut også kunne være gældende og iværksættes med det samme

uden for de frister der normalt er så skal det selvfølgelig

til de vigtigste spillere kan håndhæves

ord om de ændrede tilsyns og kontrolbeføjelser som finanstilsynet og erhvervsstyrelsen får

sikre os mod markedsmisbrug der er

håndhæves effektivt og bare for at rydde en misforståelse af vejen

sådan at der er mulighed for at man kan lave kontrolbesøg uden retskendelse hos medarbejdere eller andre fra virksomheden det er ude på virksomhederne og det er også understreget at man skal tilstræbe at gøre brug af andre mindre indgribende foranstaltninger først

nødvendigt kan man altså med det her lovforslag

reglerne bliver overholdt så grundlæggende synes vi at det giver rigtig god mening det giver faktisk også rigtig god mening i

at nogle af de afgørelser som finanstilsynet kom med

således at der i dag ikke er hjemmel til at offentliggøre det

institut der har været mistænkt

det har man så ikke haft mulighed for at offentliggøre

det skal offentliggøres men

at hvis nogle er blevet anmeldt for en sag og efterfølgende

det giver rigtig god mening at vi sørger for at vores

er up to date og at vi har styr på at der ikke er huller og

brug af de erfaringer vi har betalt dyrt for og derfor er det et lovforslag som vi fra venstres side som jeg indledte med at sige og jeg skal

når og hvis vi altså overlader den her enorme magt til til nogle private banker at vi har en benhård regulering

det altså ikke er noget man kan forvente de gør af sig selv derfor ser vi også

et par stykker vi er lidt mere skeptiske over for det er lidt problemet med de her store bunkeforslag

man sætter bøderne op for finansielle virksomheder der overtræder

virker ellers

er det også positivt at bøderne altså

i forhold til den her justering

vi jo som udgangspunkt ret kritiske over for hele sifi konstruktionen vi synes sådan set at når finansielle virksomheder bliver så store at de truer samfundssikkerheden

burde de deles op i mindre virksomheder for eksempel opdele realkredit fra bankvirksomhed og andre dele

er sifi et faktum og derfor synes vi sådan set at det er

en fornuftig justering man laver hvor

om for eksempel tilstrækkelig godt omdømme hæderlighed eller integritet nogle vil måske mene at det kan skabe nogle rekrutteringsproblemer i den finansielle sektor

man ikke må være pålagt strafansvar

der gælder i dag vi synes sådan set er positivt hvis det man her lægger op til er at stramme de regler vi vil gerne kigge lidt på nogle af formuleringerne for eksempel når man skriver i lovforslaget på side ni og tyve at

udboret men som udgangspunkt synes vi at jo mindre man udbetaler som variabel løn jo bedre for vi har set hvad den her

så langt så godt så

at nedsætte kapitalkravet for fondsmæglerselskaber

lidt uklart for os hvilke konsekvenser det kan have og det vil vi gerne prøve at få undersøgt videre i lovbehandlingen i udvalget for man kan sige at

i det finansielle marked hvis man nu lemper nogle kapitalkrav

skeptiske over for at vækstfondens penge nu skal kunne investeres i udenlandske selskaber der investerer i danske virksomheder

for at sikre os at vækstfondens penge bruges på

investere i udenlandske udviklingsselskaber der forventes at investere

der kan man godt spørge sig selv at man forventer en investering i danske virksomheder er det nu nok

tiden er gået vi forholder os

mulighed for offentliggørelse af frifindelser som vi synes er er positivt

også det er positivt at kapitalkravene til fondsmæglerselskaber sænkes så de kommer på niveau med

vi er til gengæld negativt stemt over for at erhvervsstyrelsen får mulighed for uden dommerkendelse at komme på kontrolbesøg jeg ved godt at finanstilsynet allerede har den mulighed i dag men da vi generelt er skeptiske over for at myndighederne gennem de seneste mange årtier har fået flere og flere muligheder for at omgå grundlovens § to og halvfjerds er det ikke et element i lovforslaget

er begejstrede for når især borgerlige partier debatterer det her spørgsmål

de meget principfaste men når det

mange år vi mener selvfølgelig at myndighederne skal have mulighed for at komme på kontrolbesøg men det kan ikke være svært at lave et system der gør at man kan få en dommerkendelse når man ønsker det

af lovforslaget vi har ikke besluttet os endeligt for hvordan vi vil

kan være

forligskredsen bag finansiel stabilitet og har været involveret i rigtig meget lovgivning om det her men men jeg vil

gerne sige ligesom min kollega fra enhedslisten at vi jo

på baggrund af det muliges kunst når vi laver den her type lovgivning fordi det optimale jo ville være at vi ikke havde sifier at vi ikke havde banker der var

låst som politikere hvis det værste

bliver vi sat i en fuldstændig urimelig situation vi så det også efter finanskrisen vi har ikke andre muligheder end at sætte hele den

danske økonomi på spil så i den bedste af alle verdener ville vi også have et helt andet system end det vi har her

er hvad vi har at gøre godt med og derfor er det også positivt at man

få et stempel som sifi bank

også kan være med til at lægge en dæmper

lysten til at begå kriminalitet hele diskussionen om hæderlighed vil jeg ikke kaste mig så meget ude i jeg tror

men i hvert fald skal man overholde loven og der er konsekvenserne blevet markant

større med det her lovforslag så ros

ministeren

overtrædelsernes grovhed instituttets størrelse og bødernes niveau alt sammen noget

sund fornuft forslaget bygger jo på anbefalingerne fra et enigt udvalg om bødesanktioner der afgav betænkning her tidligere i år udvalget

som opfølgning på bankpakke

været inde på det er vigtigt at holde sig for øje at et effektivt sanktionssystem er et centralt led i at sikre en velreguleret og dermed også sund og robust finansiel sektor et andet element som jeg vil fremhæve er den øgede fleksibilitet i mulighederne for at udpege systemisk

institutter altså sifier i dag er det kun muligt at udpege sifier én gang årligt det foreslås at

med til at sikre den finansielle stabilitet ved at forhindre at der i en længere periode institut der opfylder betingelserne men som ikke bliver udpeget som sifi lovforslaget indeholder også

forslag i relation til sifier for at sikre en ansvarlig og effektiv drift af sifier foreslås det at indføre skærpede krav til egnethed og hæderlighed for ledende medarbejdere såkaldte nøglepersoner i sifier

i fondsmæglerselskaber disse selskaber vil herefter være underlagt krav til startkapital der svarer til eu reguleringens minimumskrav også noget der

helt sund fornuft det vil netop være med til at skabe bedre konkurrencevilkår og vækstmuligheder for de danske fondsmæglerselskaber det sidste element som jeg vil nævne er at vi foreslår at udvide offentliggørelsesreglerne således at finanstilsynet fremover skal offentliggøre blandt andet frifindende domme herved er vi også med til at give mulighed for at offentligheden får et mere retvisende billede

så kvitterer jeg for de mange positive bemærkninger der er kommet og ikke mindst for de rosende ord der kom fra sf som jo får en til måske at tro at der er noget i lovforslaget som er forkert når sf på den måde omklamrer regeringen men det var en humoristisk bemærkning til sfs ordfører

spørgsmål om forskning spørgsmål om erhvervssamarbejde og handel

redegørelse der omfatter alle de emner og alle de processer bliver det selvfølgelig meget at gabe over og det ender måske også

blive en opremsende beskrivelse af strukturer og processer og måske med mindre fokus på mål og resultater

er vigtigt at arktis forbliver et lavspændingsområde

nøgleorganet til at sikre det er som det også er beskrevet arktisk råd og evnen i rådet til at holde den sikkerhedspolitiske situation andre steder end i regionen noget på afstand

optræden som man ser rusland have andre steder

den ikke også bliver modellen for hvordan man optræder i det arktiske område heldigvis må man sige at den struktur der er lavet med arktisk råd de principper der er lagt beslutning om at holde sig til folkeretten jo viser sig

i forhold til at sikre at man kan snakke

de fælles problemer som der er

det andet fokusområde som jeg synes der er grund til at nævne er

af nogle omgange i forskellige sammenhænge der opstår nye muligheder for sejlads altså både vest og

turistmæssig sejlads ligesom der opstår nye

muligheder for udnyttelse af ressourcer til lands og til vands i det arktiske område og det stiller nye krav og større krav til

militære suverænitet håndhævelse i området til varetagelse af havmiljøopgaver til fiskeriinspektion og

det er alle sammen problemstillinger som vi i forskellig sammenhæng har diskuteret over de seneste år jeg synes at det

kan konstateres med redegørelsen i år er at vi nu begynder at bevæge os derhen hvor der faktisk ligger en række

de kommende beslutninger beslutninger der skal træffes i forskelligt regi bevares men som alligevel vil vil kunne betyde at vi får taget fat på nogle af de store udfordringer som der er

det skal være mine bemærkninger til

løse dem i arktisk regi

også lande som island som jeg synes er en helt naturlig del af området kina japan eu og resten af norden er store aktører i arktis

i hvert fald meget gerne være det det synes jeg er godt

er jo ikke altid tilfældet jeg vil ikke undlade at hæfte mig

den ene gang efter den anden konflikter med nogle dele af rigsfællesskabet og hvor vi ser at eu

hverken vil lytte til grønland eller

var det kun fordi canada blev ved at sige nej

fik lov at være med

det har jeg ikke nogen problemer med jeg synes faktisk at det er et problem

blander sig i det arktiske og dermed

vil vi jo alle det arktiske godt selvfølgelig med de særinteresser der må komme men vi ved hvor stor en betydning det har at vi passer godt på det

der bliver fisket og fanget i det omfang som området kan bære men med udsigt

et fremtidig fiskeri i højsødelen

ved vi godt at der er mange der ser nye muligheder og hermed indtjening i området derfor skal vi passe rigtig meget på

i norden en forpligtelse til

internationale fiskeriaftaler mellem en lang række lande

her i november er det så færøerne der skal være vært ved det tredje møde i deltagerkredsen

at sikre en bæredygtig fiskebestand nordisk ministerråd senest med dansk og finsk formandskab

har fokus på det og der er også sat en lille smule penge af til det i de kommende år samarbejdet landene imellem

hører til hvem og hvorhenne forsvarets

forsvar af grønland og færøerne både til lands til vands og i luften siriuspatruljen som utrættelig kører op og ned ad den øst og

kyst af grønland vores folk på station nord og mestersvig som de to bittesmå enheder de er i deres ensomhed det meste af året får tingene

dermed også en del af beredskabet

deres hverdag da vi var rundt med forsvarsudvalget i grønland for nylig

sejler rundt og hjælper til med alt lige fra søredning opmåling fiskerikontrol miljøovervågning søfart sejladssikkerhed understøtter politiets arbejde med mere flyvevåbnet

kommer med forsyninger og hjælper ved forlis overvågning

stor nytte deroppe

optimale landkort

på cop en og tyve blev der blandt andet sat fokus på klimaaftaler som også tilgodeser de oprindelige folk og deres rettigheder det synes jeg er vigtigt sundhed både blandt mennesker og dyr rigtig meget møg fra hele verden flyder op og ligger som en dyne i farvandet

dyr som ikke længere er i stand til at forplante sig og mennesker

landegrænserne netop for

kan blive bedre

almindelige opgaver af den slags som politiet nu engang gør dog med den hage at politikredsen typisk

kan det tage lang tid at komme til stedet hvor der er brug for hjælp eller opgaveløsning

vi skal gøre alt hvad vi kan for at undgå militære spændinger i området spørgsmålet om territoriale grænser i det arktiske har hidkaldt sig stor opmærksomhed der er igangsat en meget langstrakt proces hvor alle parter har lagt sig fast på at løse uenigheden inden for rammerne af fns såkaldte kommission for kontinentalsoklens grænser også kendt som clcs

bekendt meningen at deres anbefalinger efterfølgende skal danne rammer om forhandlingerne staterne imellem om den endelige

hvor alle de berørte lande er enedes om at løse eventuelle territoriale tvister ad dialogens vej og på trods af de verserende udfordringer med rusland

er det indtil videre lykkedes at holde dialogen om det arktiske i et spor for sig vi skal dog være opmærksomme

udviklingen i rusland hvor

på forholdene i det arktiske

for det er desværre meget åbenlyst at rusland i disse år i stigende grad blæser på international ret respekten for landegrænser og indgåede internationale aftaler vi har jo selv oplevet tidligere her i danmark at militære øvelser er gået meget tæt på dansk territorium og selv et neutralt land som sverige mærker at den russiske bjørn igen viser tænder i form af stigende russisk aktivitet vi kan derfor ikke bare læne os tilbage og være sikre på at rusland i al evighed vil spille efter reglerne i det arktiske

vi må derfor på baggrund af den ændrede sikkerhedspolitiske situation hele tiden observere situationen nøje danmark skal naturligvis

vi hele tiden nødt til at vise over for rusland at vi ikke har i sinde at lade os presse på nogen som helst måde ud af de krav vi

er arktis heldigvis relativt fredeligt og forholdene mellem staterne i det arktiske kan i høj grad håndteres inden for rammerne af arktisk råd danmark tager aktivt del i arbejdet i rådet og har haft et tæt samarbejde med det nuværende amerikanske formandskab et af de områder hvor danmark har været særlig aktiv er i forhold til miljø og

og derfor er det vigtigt at have et beredskab klar hvis der for eksempel sker olieudslip fra skibe med temperaturændringerne er stadig større dele af det arktiske farbart for skibe og dermed stiger risikoen for for eksempel olieudslip det samme gælder i forhold til søredning det er især aktuelt for så vidt angår det stigende antal krydstogtskibe som bevæger sig mod de nordlige farvande potentialet er jo som sådan rigtig stort men det er vigtigt i den forbindelse hele tiden at tænke miljø og sikkerhed

skulle

slå fast fra starten når vi diskuterer arktis

det vi gør gør vi for de mennesker der lever i arktis det må være hovedudgangspunktet der er ufattelig mange økonomiske interesser

ufattelig mange militære og sikkerhedsmæssige interesser men det må fra første til sidste færd altid være et spørgsmål om hvordan de mennesker der lever i arktis får et bedre liv for det andet må vi altid tage højde for at det vi laver og det vi er med til at beslutte

står over for forandringer på grund af klimaændringerne

meget meget høj prioritet sådan at vi ikke ødelægger mere end vi gavner ja faktisk

synes jeg også regeringen i vid udstrækning gør sig umage for

inddrage eller overlade forhandlingsretten til grønland og færøerne der hvor vi overhovedet kan det må være et grundlæggende princip at det er dem der forhandler på rigsfællesskabets vegne hver eneste gang vi kan få det etableret fordi det er deres levevilkår og det er deres område vi arbejder med det er ikke isoleret set danmarks eller folketingets område

være økonomiske eller sikkerhedsmæssige interesser nogle gange

må være dem der har aktier altså

en løsning jeg har et par spørgsmål

forstå at regeringen hellere ville afvente en afgørelse

ved en retsinstans normalt skriver

også i det her papir at kongeriget altid ønsker at forhandle med relevante stater når der er nogle problemer og

finde en løsning som ikke kunne trække i langdrag men

lagt de grænser med kontinentalsoklen som var

hele forsvarets opgaveløsning

på samme bane at vi arbejder med arktis som atomvåbenfri zone

har atomvåbnene jeg ved ikke om der er flere af dem som

med amerikanerne på thulebasen er ikke entydig positiv der vil jeg

til lyd for at vi stiller nogle krav til amerikanerne

at tilstedeværelsen jo af nogle opfattes som en sikkerhedsmæssig

en i alle de måske halvtreds år vi har været

er påfaldende at det er danskere

og skal til at begynde forfra hvorimod

at ja det snakker vi om der skal ryddes op og det er amerikanerne der skal betale regningen hvem skulle ellers gøre

har lavet forureningen

jo vigtigt at vi hele tiden har fokus på søredning jeg synes det

positivt at vi har fået en styrkelse af

i den sammenhæng gør marinen jo god gavn

for er godt trimmet så de hele tiden kan løse opgaver jeg synes det er imponerende hvad de kan løse jeg har set nogle af de opgaver de

det det er også vigtigt at vi får den søkortlægning jeg mener at det er en skandale at regeringen

det er vigtigt at flytte arbejdspladser frem for at sørge for at de søkort var på plads man kunne sagtens have lavet de søkort færdige og så kunne man vente med at flytte rundt

i den sag hvem skal egentlig lave de kort og hvornår regner man med de kort er

er meget pinligt at vi har lovet

hele klima og energiområdet det er også et meget vigtigt område og som

har sagt menneskene og naturen

under afsnittet om klima og energi

at man skal tage højde for oprindelige folks viden det synes jeg er en god sætning men skal vi ikke også sige at vi er nødt til

oprindelige folk også har en enorm brug for støtte til indsatsen når vi skal sørge for klima og energi det betyder at vi

den indsats i det hele taget er miljø og natur og klima noget som mange organisationer også arbejder med og det

rigtig stor indsats der er også konventioner der skal holdes

var involveret i udarbejdelsen af den aftale eller det beslutningsforslag som regeringen lavede

og inddraget i vurderingerne og sagde de god for at det kunne man gøre uden problemer med naturen når man begynder at grave for eksempel uran

usa

og klima er næsten selvfølgelig i fokus i redegørelsen men også sundhed og geografiske data har deres helt egne formelle internationale samarbejdsaftaler med svære navne og bogstavsforkortelser det gælder dog ikke for det internationale politisamarbejde i arktis hvor jeg kan forstå af redegørelsen at der ikke findes en formel international samarbejdsaftale med et svært navn og en bogstavsforkortelse det er jo dejligt at høre at det rent faktisk også godt kan lade sig gøre at have uformelt praktisk orienteret internationalt samarbejde og så til og med i arktis det vil vi i liberal alliance meget gerne have meget mere af set i forhold til den øvrige debat herhjemme om internationalt politisamarbejde

ikke lade være med at trække lidt på smilebåndet da jeg læste afsnittet i redegørelsen om netop det

resultere i en større præventiv indsats i holland mod en organisation som sea shepherd og deres aktiviteter omkring færøerne

som sagt ville mere konkret og fokuseret samarbejde og

være min anbefaling til regeringen og vil også gerne udpege i hvert fald et enkelt område

liberal alliance mener der bør fokuseres på nemlig forskning liberal alliance mener nemlig som jeg også sagde sidste år i forbindelse med den samme redegørelsesdebat

om arktisk forskning skal styrkes og at danmark

at gøre rigsfællesskabet til et kraftcentrum for international arktisk forskning også gerne rent fysisk

derfor glæder jeg mig jo så også rigtig meget til

lanceringen af regeringens strategi på området og til en efterfølgende konstruktiv dialog og et konstruktivt samarbejde om udmøntningen af strategien

måske endda i et bredt uformelt og praktisk orienteret internationalt samarbejde

for eksempel på sigt også kunne udvides til et samarbejde om et satellitprogram med henblik på at styrke blandt andet navigation og kommunikation i de

liberal alliance gerne ser bedre mulighed for større økonomisk selvstændighed for de arktiske dele af rigsfællesskabet vi betragter det derfor som meget

der er meget stor opmærksomhed på arktis ude i verden og at regeringen forsøger at styrke den trend blandt andet ved at fastholde og udbygge relationer der kan skabe øget mulighed for investering i rigsfællesskabets arktiske egne

at bevare det varme politiske klima i arktis da udviklingen og fremtidige investeringer i blandt andet grønland og færøerne er afhængige af et fremtidigt problemfrit internationalt politisamarbejde i øvrigt uanfægtet af hvad der ellers måtte ske rundtomkring

jeg blot sige at jeg og liberal alliance tager redegørelsen til

dybt bekymret og forarget over den russiske adfærd og mulige krigsforbrydelser i aleppo i alternativet ser vi dog helst at disse konflikter ikke skaber yderligere konflikter og militarisering i arktis det er en svær balancegang et synspunkt som jeg tror mine kolleger også deler altså

skal gå i forhold til at fordømme ruslands adfærd

syrien samtidig med at vi ikke skaber yderligere konflikter og militarisering af eksempelvis arktis

at høre hvad ministeren mener om hvordan danmark kan bidrage til at bevare arktis som et lavspændingsområde og samtidig arbejde for at forhindre krigsforbrydelser og aggressiv adfærd andre steder i verden

når vi taler om klimaforandringerne er det glædeligt at se at der er så mange forskningsprojekter og samarbejder der udspiller sig blandt de nordiske lande i arktisk råd og i rigsfællesskabet som ministeren skriver i sin redegørelse stiger temperaturen i arktis dobbelt så hurtigt som den globale gennemsnitstemperatur havisen er på tilbagetog og forholdene ændrer sig for befolkninger i arktis samtidig opstår der nye sejlruter nye muligheder for for råstofudvinding mineraler og fiskeri og det kalder faktisk på et akut behov for nye løsninger monitorering af konsekvenser ved øget aktivitet i arktis overvågning af forurening og nye aftaler nye aftaler der sikrer at både mennesker og miljø

bæredygtigt udviklet i arktis

for det store videnskabelige arbejde der foretages herunder i grønland for at skabe det bedst mulige vidensgrundlag for os politikere at agere ud fra et par projekter som

derfor vil fremhæve er greenland perspective der undersøger muligheden for at bruge blandt andet næringsrig mudder fra grønland til udpinte jorde rundtomkring i verden

det særlige miljø i grønland og i arktis kan bruges til at skabe en bedre verden

gode projekter herunder udvinding af unikke enzymer der har interessante perspektiver det er dog vigtigt at understrege at når virksomheder og forskere udvinder mineraler og råstoffer i arktis også i grønland skal det gøres i respekt for miljø og for mennesker i kongeriget danmarks strategi for arktis 2011 2020 fremgår det at udviklingen skal være bæredygtig

vi helt enige i det og vi vil gerne opfordre regeringen til at arbejde for at udviklingen bliver bæredygtig på alle tre bundlinjer den økonomiske den sociale og den miljømæssige vi skal respektere retten til selvbestemmelse og hensynet til oprindelige befolkninger vi skal også respektere internationale aftaler og bekæmpe klimaforandringer jeg kunne i den forbindelse godt tænke mig at høre hvordan regeringen mener vi finder den balance med klimaaftalen fra paris sidste år besluttede en hundrede og fem og halvfems lande at den globale gennemsnitstemperatur ikke må stige mere end to grader og vi skal arbejde for at begrænse stigningen til en grader på den måde kan vi modvirke de mest katastrofale klimaforandringer men det sker altså ikke af sig selv hvis vi tror at klimaproblemerne er løst med med parisaftalen

kan vi godt tro om igen vi er først lige ved at komme i gang

vi skal benytte for at bekæmpe klimaforandringerne er at begrænse udvindingen af fossile brændstoffer vi må højst brænde en tredjedel af de kendte reserver af olie og kul og gas af resten skal blive i jorden

det er derfor problematisk at udvinde og lede efter endnu mere ny olie og gas i arktis når vi ved at vores planet ikke kan bære at vi brænder det

jeg er bevidst om at en stor del af ressourcerne ligger inden for de arktiske nationers territorier men jeg kunne alligevel godt tænke mig at høre hvad regeringen

en aftale med det formål at sikre at der ikke indledes fiskeri i højsødelen af det arktiske ocean

der ligger en forvaltningsaftale internationale aftaler skal danne ramme for

alle de politikere embedsmænd fagfolk

der har været med til at gøre denne aftale mulig jeg håber at aftalen kan være en løftestang

at få andre nationer med i reguleringen af det industrielle fiskeri i arktis herunder eu japan sydkorea island og kina der endnu ikke er tiltrådt aftalen i den forbindelse er jeg nysgerrig

om regeringen vil arbejde for en juridisk bindende aftale eller om man synes

tilfreds med den nuværende erklæring her skal vi huske på at fiskeri spiller en vigtig økonomisk rolle for mange oprindelige folk og de arktiske befolkninger ureguleret fiskeri kan have store konsekvenser for levebrødet for mange mennesker en juridisk bindende aftale vil klart være det stærkeste inden for søfartsområdet vil jeg gerne benytte lejligheden til at rose regeringen og dansk rederiforening der begge spiller en positiv rolle for at skabe en miljømæssig bedre regulering af international skibsfart særlig tænker jeg på de positive signaler omkring at forbyde den tunge miljøskadelige bunkerolie som jo er forbudt ved antarktis danmark skal som minimum presse på for at få et forbud gennem fns søfartsorganisation imo

den meget miljøskadelige olie inden for rigsfællesskabets grænser til at starte med på den måde

derudover vil jeg til slut også gerne høre hvad ministeren har af tanker om hvordan fns sytten mål for bæredygtighed integreres i det nordiske og arktiske samarbejde

vi håber derfor at danmark fortsat vil fastholde fokus på at skabe en økonomisk social og bæredygtig udvikling med respekt for oprindelige folk og befolkninger i arktis

nye verdensorden vi kigger ind i i vil tyskland england og frankrig være småstater simpelt hen fordi den økonomiske vækst vi oplever kommer især uden for europa grønland og færøerne uden for usa

magtbalancerne både økonomisk sikkerhedspolitisk og på en lang række andre områder

det står stadig mere klart for mig at de tre dele af rigsfællesskabet har den klare fælles interesse at stå sammen i den nye verdensorden men også

jeg tænker på hvor de mest oplagte allierede findes

og det er i norden derfor kunne

mig at knytte et par ord til det potentiale som jeg stadig synes vi er for dårlige til at udnytte i forhold til at sikre et stærkt samarbejde mellem eu og arktis og rigsfællesskabet og mellem norden og arktis og rigsfællesskabet

måske nummer et nation i verden i forhold til at

og hvor vi burde være langt bedre

til noget som resten af verden har adgang til har mulighed for at hente hjem og som kunne skabe arbejdspladser i nuuk og andre steder i grønland i langt højere grad

struktureret samarbejde med hinanden og med eu og gerne med norden for

nordmændene der har et center i trondheim

fut i den forskning

det kunne ske i regi af arktisk råd gerne for min skyld vi har

kan sige lige aktuel udfordring med

eu med i arktisk råd men derfor kan vi i hvert fald godt etablere et samarbejde på

klar over at investeringerne i det arktiske område især de bæredygtige investeringer

og så mange som vi havde ønsket jeg tror at der er stærke kræfter både i norden og i eu

produktiv og frugtbar udvikling i hele det arktiske område fordi der er indlysende interesser i det det gælder sikkerhedspolitisk på den bløde måde hvis vi ønsker at

fortsætte hele traditionen med et lavintensivt samarbejde med at vi taler os til rette om tingene vi undgår oprustning i det arktiske område

det er vigtigt at vi laver alliancer med alle de organisationer og grupper af lande der netop ikke arbejder militært men som arbejder med soft

som det hedder på nydansk igen peger pilen mod eu og norden

ud over forskningen og så er der selvfølgelig

overordnede økonomiske område

produkter til ikke mindst det europæiske marked på så gode og gunstige vilkår som muligt fordi det er til gavn for rigsfællesskabet både grønland færøerne og danmark og fordi det

set også er til gavn for eu og de nordiske lande så jeg så gerne

fik sat en lille smule mere energi

apropos energi er det også et område hvor vi kunne have et langt stærkere samarbejde

vi overvejer jo i øjeblikket i hele europas energiforsyning om

kunne spille en rolle i det men vi bør starte med i det hele taget at have mere energi på det potentiale der ligger

synes nogle gange at vores debatter her i folketinget om arktis har en tendens til

forholdet mellem de tre dele af rigsfællesskabet i stedet for at vende sig ud mod den verden vi har tilfælles og som vi har et fælles kæmpe potentiale for at få mere ud af hvis vi valgte at stå lidt sammen om det i stedet for at grave rundt i vores indbyrdes forhold i så høj grad som vi har for vane

men så

i arktis

der har

aftale med eu

få

ved at alle de parter som er med i det føler at det er til gavn

rigsfællesskabet ikke er til gavn for enten danmark grønland eller

fra hinanden så hvis man nu skal bevare det

man hele tiden sikre at det er til gavn for alle tre parter vi mener at der er rigtig meget

ingen grund til at fragmentere det endnu mere men vi skal stå sammen i rigsfællesskabet og der er en lang række områder hvor vi kan være bedre til at udnytte synergierne inden for kultur

vi kunne få mere ud af hinanden

er vigtigt er derfor at

inddraget på den rigtige måde så meget som

ønsker det også her i folketinget føler jeg at det er vigtigt

fire nordatlantiske medlemmer bliver inddraget

andre aftaler som har stor betydning for

at danmark bestemmer for meget

er jo en udfordring som selvfølgelig består fordi danmark er så meget større befolkningsmæssigt

grønland og færøerne når man er hundrede gange større end

danmark kommer til at fylde relativt meget i det samarbejde men det er vigtigt at det ikke kommer til

blive opfattet på den måde at det er danmark der bestemmer over grønland og færøerne for det er ikke intentionen med fællesskabet intentionen er at det skal være ligeværdige partnere som træffer beslutninger sammen og i

grønland og færøerne oftere stod i spidsen for

rigsfællesskabets vegne og det er jo fuldstændig naturligt at når det drejer sig om

nogen betydning for danmark så må det selvfølgelig være sådan

færøske interesser som man varetager

at man sætter grønlændere og færinger i spidsen for for forhandlingerne man kunne også godt gå endnu længere for min skyld

grønlandsk eller færøsk udenrigsminister eller fiskeriminister eller noget andet

grønland og færøerne kunne stå i spidsen

rigsfællesskabet og dermed for den regering som jo faktisk er rigsfællesskabets regering og ikke bare en

er det jo ikke store beløb der er tale om for grønland er bloktilskuddet en rimelig stor andel

af grønlands økonomi for færøerne

for danmark er der tale om ret små beløb som vel samlet set svarer sådan nogenlunde til

danmarks radios budget eller noget i den stil skal man vælge imellem at have danmarks radio eller have

det sidste så vi synes ikke at økonomien er så væsentlig i forholdet til

modtage bloktilskud fra færøerne til danmark hvis hvis færøerne bliver rigere

i grønland eller færøerne det er ikke områder som er militært truede på nogen måde det eneste sådan rigtig væsentlige militære mål som er i arktis er vel thulebasen og den må vi jo regne med at amerikanerne selv kan

stå for at forsvare eftersom det er deres

et afmilitariseret område og vi skal sørge for at vi kan samarbejde selv om vi er

kritiske over for det som rusland foretager sig andre steder selv om vi ikke vil lægge fingrene imellem i forhold til ruslands uhyrlige politik i øjeblikket hvor de er begyndt at invadere lande i

samarbejde på de områder som det giver mening at samarbejde om i arktis her er som jeg har nævnt redningsberedskabet og miljøberedskabet noget som skal prioriteres langt mere som jeg er orienteret

ikke et tilstrækkeligt redningsberedskab til at håndtere hvis eksempelvis et krydstogtskib går ned i arktis så vil vi ikke være

til at kunne redde alle passagererne vi har simpelt kapacitet nok til de meget store krydstogtskibe som der er flere og flere af og der lurer jo så

en ny titanickatastrofe hvis ikke vi får et bedre redningsberedskab det skal vi simpelt hen på plads det er også en forudsætning for at

heller ikke godt nok hvis der kommer et stort olieudslip i området hvor der er mere og mere skibstrafik jamen så har vi ikke et tilstrækkeligt beredskab til at håndtere

vi skal kunne prioritere bedre det må være af høj prioritet for rigsfællesskabet at være i stand til at håndtere

den slags opgaver og jeg ser det derfor som en bunden opgave at vi får tilført flere midler til arktisk kommando

andre myndigheder som måtte have nogle opgaver i

med sikkerhed vil indgå som et af de meget vigtige elementer

kommer jeg ikke til at

arktis er blandt andet de mange naturressourcer både de levende og de ikkelevende og ikke mindst den humane kapital der bor over

millioner mennesker i arktis og vi skal derfor altid huske på den menneskelige dimension når vi taler om arktis det gælder både når vi snakker om arktisk forskning arktisk forsvar

arktisk erhvervsudvikling særlig i de nuværende politiske drøftelser om forsvarets fremtidige opgaveløsning i grønland mener jeg at det er

afgørende at man i langt højere grad end tidligere får inddraget lokalbefolkningen her ser vi netop en masse human kapital fra grønland

har været inddraget i tilstrækkelig grad i forsvarets opgaver i arktis forsvarets overvågning og suverænitetshåndhævelse er i dag simpelt hen ikke tilfredsstillende og indsatsen skal styrkes i de kommende år og her skal borgerne i grønland tænkes ind som en ressource på samme måde skal de grønlandske folketingsmedlemmer af forsvarsudvalget også tænkes ind som en ressource i de kommende forsvarsforligsforhandlinger om netop grønland og arktis

en plenary session ved arctic circle konferencen i island

to tusind mennesker fra halvtreds forskellige lande arctic circle har år vokset sig stor

den politiske interesse understreges af de mange observerende lande i arktisk råd mens økonomiske interesser

blandt andet bliver afspejlet i guggenheims arktisfond og i de nye investeringsmuligheder i de europæiske og nordiske investeringsbanker nye interesser og nye investeringsmuligheder som naalakkersuisut i langt højere grad

i en fortsat globaliseret verden er vi forbundet mere end nogen sinde og derfor mener jeg også det er afgørende at grønland åbner sig op for resten af omverdenen er åben for nye partnerskaber og nye muligheder som en global verdensøkonomi skaber for at tage aktiv del i globaliseringen og en global verdensøkonomien har grønland behov for stærke internationale partnerskaber ikke mindst for at få skabt erhvervsudvikling

fiskeriet i grønland udgør stadig knap halvfems procent af grønlands eksport makrellen som er en helt ny fiskeart i grønlandsk farvand

fiskeriet er sammen

inuit ataqatigiit mener vi det er vigtigt at vi får skabt en stærk og en solid økonomi som kan stå mere stabilt på alle fire erhvervssøjler nemlig fiskeri råstof turisme og landbaserede erhverv herunder innovation og iværksætteri

fremtidige velfærd i grønland til skoler til et stærkt sundhedsvæsen

for et skub i den rigtige retning vækst i arktis og vækst

i uddannelse til vores unge så samfundet samfundet hele tiden er i fremdrift og fremtiden ser lysere ud generation for generation

regeringen til at fortsætte støtten til universitetssamarbejdet uarctic som vi begynder at se resultaterne af forudsætningerne for bæredygtig vækst er blandt andet bedre og billigere internet det handler om en stærkere infrastruktur som kan koble grønland sammen og samtidig kan åbne grønland op for resten af verden

noget af det som jeg synes vi skal være meget opmærksomme på er få skabt et højere uddannelsesniveau i grønland

så vi kan være med til at skabe nogle nye erhvervsmuligheder det er vigtigt at man får skabt nogle lokale arbejdspladser og at en stor del af den værditilvækst

højere grad redegjorde for de konkrete resultater med dette arbejde for det er dér vores fokus bør være

jeg var i sidste uge i uummannaq i nordgrønland hvor jeg blandt andet talte med den lokale grønlandske turistoperatør som fortalte at hundeslædesæsonen de seneste par år er kortet ned til

halv måned hvor havet omkring uummannaqøen for ti år siden frøs til i oktober fryser det nu først til i februar denne udvikling har selvfølgelig en betydning i forhold til

at komme ud på hundeslæde men det har også en erhvervsmæssig betydning i forhold til at komme på fangst og komme ud til de bygder der er omkring

folket i arktis er vant til at tilpasse os vi har tilpasset os til det skiftende barske klima i rigtig mange år og i arktis oplever vi at temperaturstigningerne sker med dobbelt hastighed i forhold til resten af verden inuit ataqatigiit er fortaler for at grønland skal have en helhedsorienteret tilpasningsplan i forhold til de klimaforandringer

på den måde kan vi befolkningsmæssigt erhvervsmæssigt og uddannelsesmæssigt være med til at tilpasse os til en ny virkelighed som vi til stadighed oplever og som stadig er i udvikling og forandring klimaforandringerne medfører udfordringer for traditionelle erhverv men de medfører også nye muligheder

og forpligte sig internationalt til at neddæmpe yderligere menneskeskabte påvirkninger af klodens klima grønland bør tiltræde parisaftalen og den nødvendige vækst i grønland kan sagtens finde sted på en bæredygtig

turisme og bæredygtige grønne erhverv hvor det er lokale arbejdspladser og lokale løsninger som er i højsædet bæredygtig turisme handler om en lav belastning af miljøet og den lokale kultur samtidig med at det bidrager til at generere indkomst for lokalbefolkningen nanu travels fra ittoqqortoormiit i nordgrønland har netop vundet en pris for bæredygtig turisme hvor de har inddraget lokalbefolkningen og været med til at skabe lokale arbejdspladser i takt med udviklingen i turismeindustrien i grønland og en stigende aktivitet i vores farvande

til regeringens prioriteringer hvad angår udarbejdelse af grønlandske søkort

moderne digitale søkort til en øget sikkerhed til søs i de grønlandske farvande og at regeringen nu er er nået til den beslutning at man udsætter den politiske aftale mellem grønland og danmark om levering af søkort er under al kritik for sikkerhed til søs er med til at støtte op omkring en tryg og bæredygtig erhvervsudvikling i grønland forskning kan også i høj grad være med til at bidrage til en bæredygtig arktisk

at grønland aktivt anvender og udvikler den nationale og internationale forskning som allerede foregår i dag med etablering af en international forskningshub i grønland kan vi styrke det grønlandske forskningsmiljø ved at forankre forskningen lokalt i grønland samtidig med at vi tænker kompetenceudvikling og lokale arbejdspladser ind hvis størstedelen af forskningen skulle foregå i arktis

mener vi at det er noget der er værd at kæmpe for

store som små ønsker at få observatørstatus i arktisk råd vi er

sammenhæng

arktiske indsats fra dansk side

jeg også havde glædet mig til at læse lidt om

løsningsforslag på langsigtede spørgsmål

en arktisk redegørelse tænker man også på

arktiske polarhav og canadiernes og amerikanernes indgivelse af deres submission

og det mulige højsøfiskeri er

kunne have været meget vigtige at tage med i redegørelsen når man

mange emner der bliver taget op i redegørelsen

politiet i grønland savner jeg også i den grad konkrete forslag til hvordan kommunefogedproblematikken skal løses

det totale danske ansvar på retsområdet fortjener en grundig gennemgang

den fremtidige opgaveløsning rigsfællesskabet er unikt som statsministeren tidligere selv

sagde det i åbningsdebatten grønland har

unik rolle i hele rigsfællesskabet

også en unik rolle over for amerikanerne på grund af grønland der er igangværende vigtige sager der er af stor politisk betydning

at bibeholde de gode relationer mellem grønland og danmark

mange gode og mindre gode ting med sig hvad angår grønland

relationerne mellem danmark og grønland amerikanernes tilstedeværelse i grønland baseret på tilladelse fra danmark

ingen økonomisk gevinst af vores land og det bliver forurenet denne aftale mellem amerikanerne og danmark er ikke til glæde og gavn for grønlænderne hverken økonomisk eller miljømæssigt

der skal være bussemand i den her sag danmark

rapporten dokumenterer også at der ved afsmeltning af indlandsisen i grønland er risiko for udsivning og forurening af værste skuffe som forskerne også gør opmærksom på i deres rapport er hverken affaldsdeponeringen eller den radioaktive forurening af området desværre bemærkelsesværdig i grønlandsk sammenhæng camp century er bare et af

miljøfarligt materiale der bare har fået lov til at ligge og flyde

siden nitten syv og fyrre

sprængstof dengang sagde miljøministeren

skal være verdens skraldespand

grønland mistede servicekontrakten

jeg så gerne en unik relation mellem grønland og danmark baseret på de unikke fællesskaber vi har og hvad angår de aftaler danmark har med andre lande hvor grønland og det grønlandske folk berøres grønland bør og skal være med i de næste forhandlinger med usa både om pituffikkontrakten samt forsvarsaftalen

vores arktiske verden er meget sårbar

at have én stemme i arktisk råd ved spørgsmål

manglende interesse i at sikre oprydning efter nuværende og tidligere amerikanske militærinstallationer i grønland

fokus på bæredygtighed miljø monitorering af fauna og flora assessment og sikkerhed det ville klæde rigsfællesskabet hvis man ud over erklæringerne også udviste handling for at sikre rene omgivelser også med danmarks egne aftaler med andre lande

den arktiske del af rigsfællesskabet udgør tyve procent af hele arktis den tidligere arktiske strategi som er ved at være ved vejs ende har

tværtimod har jeg

at se væsentlige forbedringer som tager udgangspunkt i selve strategien fra to tusind og elleve der er udkommet to vigtige rapporter i den her regerings tid

vigtig den arktiske redegørelse fremhæver ikke de vigtige udfordringer vi som rigsfællesskab kommer til at stå over for på grund af de nye sejlruter og nordpolen som isfrit område om sommeren

noget engagement og interesse i at tage initiativ

ved netop at investere og tage aktivt del i opgaveløsningerne og række hånden

den anden vej

en række af de udfordringer og problemer vi står over for er blevet analyseret nu skal vi holde fokus på at finde konstruktive løsninger der er brug for en sammenhængende politik i rigsfællesskabet om arktis skal rigsfællesskabet have gode samarbejdsrelationer og succeser kræver det at man behandler hinanden med respekt for hinandens forskelligheder og udviser interesse i de forskellige kritikker og politikker man nu måtte have også når vi

en af dem er astronomiprofessoren dennis rawlin der skrev bogen

i historiens store vingesus men jeg skal at det lidt

og ideologiske systemer

i området og der var tilsyneladende ingen grænser for hvor langt

vedrørende investeringer i

nuklear bestråling

ved selvsyn har jeg i mine unge dage som sejlende i

næsten tredive år oplevet den

og uden interesse for verdenssamfundet

det gamle elastiske imperium nu igen i

nå

i området omkring nordpolen så

i balancen hvor man afprøver hinandens

men de

som statslig opsamlingsbrønd for en gammel koloni og en århundredegammel besiddelse i nordatlanten

nu agerer som ligeværdig partner i arktis udenrigsministerens redegørelse er ellers en

i det nye politiske univers imellem landene der grænser op til de nye

specielt fra eu landenes side af

eu inklusive den store sydlige spiller

omstændighederne nu engang kræver

af enhver situation for det gamle imperium

af naturressourcerne i farvandene og

er arktis af gode grunde en del af vores interessesfære i klassisk forstand som en del af området og nu som en

gamle gesjæft da isen smelter

at forsvinde derfor skænker

det en venlig tanke at redegørelsen

eu berømmet i rapporten

men som jeg kom til at sige ved et nordatlantisk fiskeriministermøde i

misforstået bæredygtigt fiskeri

er

der er opstået i nordatlanten og i arktis vi har fået mellemstatslige myndigheder mellemstatslig politik mellemstatslige projekter inden for erhverv forskning kultur sundhed forsvar og miljø vi har fået aktive

arbejdsgrupper taskforces og så videre og så videre og fælles for næsten alt

det ingen mening ville give

redegørelsen går ikke i dybden på noget felt der er ikke mange holdninger i den her redegørelse der er ikke meget politik i den det synes jeg er lidt

overblik og kommer vidt omkring

fint men jeg vil alligevel starte i et hjørne hvor

der findes jo en arktisk arbejdsgruppe i folketinget hvor alle nordatlanterne

samt fire andre folketingsmedlemmer er med vi har repræsenteret folketinget

relevante arrangementer rundt omkring i verden ikke bare som tilhørere men næsten altid som bidragydere vi har holdt det på et meget konkret plan

gruppen har også fået adgang

langt højere plan end vi havde havde troet troet før vi startede

at gruppen som blev nedsat på forsøgsbasis for et par år siden nu er blevet en permanent del af

formand for den her gruppe var jeg kongerigets delegationsleder under vores møde i et andet organ i ulan ude i rusland i foråret det drejer sig om the standing committee of

parliamentarians denne komité består af parlamentarikere fra usa canada rusland og alle de nordiske lande

havde vi en lang diskussion som endte med en vedtagelse i tre og fyrre forskellige punkter dette input fra parlamentarikerne

er siden blevet forelagt arktisk råd samt samtlige regeringer i landene hvor deltagerne kommer fra

var fint og det gav absolut mening mens det blev lavet diskussionerne var meget spændende og vedtægterne var meget relevante synes jeg selv

at sige opbygget af utrolig mange forskellige organer derfor kan man nogle gange være bange for at meget ender som rene diskussioner at systemet er så broget og kommandolinjerne

så krumme

endda mange steder også knækkede at alt

særlig vigtigt og i værste fald

om han for det første kender noget til det her organ the standing committee of arctic parliamentarians om han for det andet har fået forelagt de vedtagelser

fra rusland som jeg talte om og for det tredje hvordan regeringen behandler sådan noget hvad sker der når sådan en vedtagelse fra parlamentarikere

bliver forelagt en minister eller eller hans embedsfolk bliver den læst

bliver den drøftet at mødes med parlamentarikere er selvfølgelig et fint mål i sig selv

indirekte give forskellige resultater men det ville unægtelig skærpe lysten til at diskutere og formulere politik hvis man vidste hvad der skete med resultaterne

så mange der blander sig i debatten om arktis i disse år og der er en reel fare for at man fortaber sig i labyrinten og bruger kræfterne forkert

er disse mål der forfølges så bør vi følges ad vesten bør ikke smække med døren

over for rusland før rusland gør det over for vesten indtil det sker bør vi samarbejde så meget som muligt for jo større fordele rusland ser

at have døren åben jo mindre er faren for at den overhovedet bliver smækket i

filosofien i eu jo mere man samarbejder mindre kan det betale sig at smække med døren

at nordisk samarbejde inden for sikkerheds og forsvarspolitik var næsten utænkeligt for nogle år tilbage men nu er det den klare vision og konkrete tiltag begynder at vise sig det begynder selvfølgelig med beredskabet i redegørelsen nævnes at man på et nordisk ministermøde i oslo i to tusind og fjorten besluttede at etablere fællesnordiske indsatsmoduler med det formål at styrke den nordiske robusthed som det hedder

eus katastrofepulje

meget relevant for færøerne beredskabet er ikke godt nok som det er nu og trafikken trafikken vokser jo år efter år

spørge ministeren om hvor langt man er kommet i arbejdet med at føre disse beslutninger om et tæt nordisk beredskabssamarbejde ud i livet og om

ser det som et første skridt på vejen til et egentlig forsvarspolitisk samarbejde i norden

om samarbejdet i redegørelsen

at man skal tilstræbe at færøerne

som en del af det arktiske samarbejde men så konstaterer man også

sin del ligesom alle eu landene ligesom norge

ligesom island alligevel nævnes færøerne slet ikke

i november vært for forhandlingerne om en international aftale om fremtidigt fiskeri i det arktiske ocean

det er grønland og færøerne der forhandler på kongerigets vegne

men det er ikke sikkert at grønland og færøerne er enige om alt og derfor viser dette nok en gang behovet for at den såkaldte dfg ordning danmark

angår færøerne og grønland bør ændres således at færøerne og grønland hver især kan forfølge forfølge sine egne interesser så vi undgår en konflikt mellem de to lande jeg synes også

med til at afgøre principperne for fremtidens fiskeri i dette farvand det er fint at man tager observatører ind men vi skal passe på der er lande hvis interesse for arktis bygger på den grundholdning at det skal være et

gemmes og beskyttes og bevares

som kun skal åbnes op når det gælder forskning dette er ikke i grønlands eller færøernes eller danmarks interesse det går stik imod de grundtanker som ligger

skal have observatørstatus i arktis råd

deltagelse må bygge på det princip at der er mennesker der lever i området og at området skal kunne udvikles som alle

grønland

en udenrigspolitisk vigtig prioritet for regeringen og for kongeriget vores placering som en arktisk

udviklingen i hele arktis gør at vi har store muligheder men i min optik også store forpligtigelser til at sikre det bedst mulige resultat

de mange forskellige drøftelser om fiskeri udnyttelse af råstoffer bæredygtig økonomisk udvikling hvalfangst sælfangst transport og klima

vi har størst mulighed for at påvirke den udvikling vi gerne vil have hvis vi taler med

en samlet stemme fra kongeriget derfor bliver der udøvet meget stor aktivitet for at samle de tre parter i kongeriget og

og finde fælles fodslag

rigsfællesskabets vegne vi står sammen når vi taler med en stemme

kun der vi står stærkest

aktør bidrage til at sætte globalt fokus på det arktiske område

på grund af vores unikke placering kan som medlem af arktisk råd

og som en af de fem kyststater være med til at forme udviklingen på det her vigtige område visionen er at skabe de mest optimale rammer for en bæredygtig udvikling i regionen det handler om at nedbryde barrierer der hæmmer udviklingen det handler om at skabe forståelse

ved med at være et lavspændingsområde

har sagt at det er en prioritet at uanset hvor

tale med hinanden

sammen om løsninger på fælles problemer og skabelse af fælles muligheder derfor vil vi fortsætte med

anden form for bobytning mellem andre konflikter rundt i verden og så det der foregår på det arktiske område arktisk råd er for os at se det primære samarbejdsforum og det har interesse for hele kongeriget hvad der foregår i arktisk råd det har det fordi

klar interesse

mulighedsområde i forhold til råstoffer

udnyttelse af nye muligheder der kommer i takt med

udvikling vi ser vi arbejder tæt sammen med det amerikanske formandskab og vi vil arbejde

det finske formandskab der sætter sig i stolen til næste forår

herunder satelitter det er et vigtigt indsatsområde for arktisk råd er et område hvor vi fra dansk side har haft mulighed for at sætte det på dagsordenen blandt andet i forbindelse med det nyligt afholdte arctic circle det er

politiske område den rumstrategi der

og den politiske opfølgning på analysen af forsvarsministeriets tilstedeværelse i arktis

i arbejdet med søredning og krisehåndtering

for eksempel oliespild det vi oplever i

er at der er en stigende interesse fra

den aftale der ligger ikke bare er blevet fastholdt at der er en inuitundtagelse for sælprodukter

eu har en forpligtelse til i højere grad at gøre opmærksom på grønlands undtagelse og at grønlandske sælprodukter ikke er omfattet af eus forbud så hvis anstødsstenen har været

være ryddet af vejen for at eu kan være observatør i arktisk råd

de lancerede i to tusind og seksten en arktisk strategi i form af en meddelelse om integreret eu politik i det arktiske

ikke haft mulighed for at skrive alt selv vi ville gerne have haft at

haft at færøerne havde været nævnt tydeligt

jeg synes alligevel at det når man kigger på hvor meget vi har

har været godt at se også i forhold til at

der er nogle områder hvor eu har en merværdi at byde på det gennem forskning

og til gavn for de arktiske befolkninger vi har haft et godt samarbejde på det forskningsmæssige område på

været fokus på at skabe rammer for en bedre dialog mellem relevante forskningsinstitutioner i rigsfællesskabet der forskes i det arktiske område selv om det er dyrt og selv om det er besværligt og vi ønsker fortsat at styrke samarbejdet på tværs af danske institutioner og inden for rigsfællesskabet for at optimere udnyttelsen af de forskningsmæssige ressourcer

den

er traditionen tro en redegørelse om status for samarbejdet den arktiske strategi er linjen for hvad vi vil fremadrettet og den er vi

som vi skal have med ind så den mere fremadrettede midtvejsevaluering og revision af den

strategi er ikke i redegørelsen men i det arbejde der pågår i tæt koordination mellem tórshavn nuuk og københavn det som vi

der aktuelt allerede før polarkoden officielt træder i kraft er de nationale krav til skibssejlads ved grønland blevet skærpet

verdens første certificering af et nyt skib der lever op til den nye polarkode i to tusind og femten gav undertegnede de fem arktiske kyststater og dermed også kongeriget danmark en erklæring om fremtidigt fiskeri i højsødelen af det arktiske ocean en erklæring der blev fulgt op af forhandlinger om en egentlig fiskeriaftale

som flere har nævnt har der været hele analysen af forsvarsministeriets tilstedeværelse i arktis

iværksættelsen af konkrete initiativer

ikke sige et par ting om de mere overordnede temaer der har været rejst i debatten her

inddragelse af lokale ressourcer i det forsvarsmæssige samarbejde der blev konkret nævnt siriuspatruljen det er jo faktisk det som forsvarsministeriets redegørelse lægger op til nemlig at man i højere grad inddrager lokale ressourcer i den forsvarsmæssige tilstedeværelse og den forsvarsmæssige opgaveløsning som forsvarsministeriet har

og færøsk deltagelse i år

give input til hvad ambassadørernes arbejdsopgaver skal være på baggrund af at man er ambassade og ambassadør for hele kongeriget danmark

individuelle ting allerførst tak til tórbjørn jacobsen for en meget underholdende tale og en meget subjektiv gennemgang af historien frem til nu

den faktuelle del af

og dernæst bare understrege at det jeg sagde i morges om landes ret til selv at vælge deres egen fremtid gælder fuldt ud

det danske kongerige men det er et spørgsmål om at man så skal vælge det selv og dermed også tage det ansvar og de konsekvenser et sådant valg måtte

har læst de vedtagelser der har været men jeg har heldigvis gode folk i ministeriet

som bliver nævnt i vedtagelserne og drøftelserne der allerede er i gang

af tingene der bliver nævnt i drøftelserne som jeg ikke håber kommer i gang

blandet landhandel af de ting der har været

decideret nævnt i den vi havde gerne set at deres deltagelse i horizon

og tyve var blevet fremhævet som noget

fra dansk side vil lægge vægt på så til et par af

over for herre henrik brodersen at vi er uenige

hvorvidt eu skal være observatør vi ser gerne de er med

vi allerede nu er begyndt at certificere skibe

om nogle måneder vi har

både den nuværende og den tidligere regering kigget på forholdene omkring camp century først på spørgsmål

der blev rejst i to tusind og fjorten det nye spørgsmål

rejst på baggrund af et videnskabeligt magasin

risikoen for at afsmeltningen af isen vil afsløre nye miljømæssige udfordringer

det er tilkendegivet både fra min side og fra miljø og fødevareministerens side at det er en undersøgelse man er i gang med men vi har svært ved at komme frem til hvilken viden der er om det før vi har haft lejlighed til at gennemføre de konkrete

det måske for meget at sige at det er forhandlinger

det kræver altså at de andre lande

også får lagt det ind og at de også bliver en del af forhandlingerne men derfor kan man godt have sonderinger og drøftelser og det er vi selfølgelig i gang med ikke et forhandlingsforløb men en dialog

er det sådan at det er en fangst som er fuldt ud legitim og som man på færøerne har ret

matthisen vil jeg sige at

om den er effektiv nok eller ej det er jo om den i taget bliver efterlevet altså

om man lever op til den og jeg er glad for at færøerne har valgt at tilslutte sig parisaftalen jeg er

ærgerlig over at grønland ikke har valgt at tilslutte sig parisaftalen og dermed heller ikke er en del af

i mine øjne været et stærkere signal

være med i vi har fra dansk side stillet en række forskellige instrumenter til rådighed både den tidligere og den nuværende regering har taget en række initiativer for at etablere finansieringsformer for at sikre at de klimainvesteringer der

for at leve op til parisaftalen

til olie og gasudvindingen vil jeg sige

de råstoffer der måtte være

i grønland

miljømæssigt forsvarlig måde

være op til dem der måtte vælge at investere i en

miljømæssigt forsvarligt der er i øjeblikket gang i forhandlingerne om fiskeri

håber vi kan

forskning om vi kan samle det noget mere det har jeg allerede været inde på det synes

synes at vi har et godt og tæt samarbejde med den grønlandske minister for udenrigsanliggender

godt og tæt samarbejde med både

i thorshavn og i nuuk i det daglige jeg synes ikke

men er der konkrete forslag til hvor vi præcis skal uddybe samarbejdet

her per første november to tusind og seksten fortsætter den hastighed der hidtil har været i at producere søkort

op i hastighed som man havde regnet med men man fortsætter med den hastighed

søkort også i løbet af to tusind og sytten jeg er ikke enig med fru aleqa hammond i at der ikke har været fordele for grønland i at have

energi der lægges i at sikre en tilstrækkelig god servicekontrakt på thulebasen viser den interesse der er

også økonomisk set

usa på det her område lever vi fra dansk side op til den aftale vi har og det betyder at den forhandlingsdelegation der vil være fra kongeriget danmarks side består af danmark og grønland mod usa

spørgsmålet om hvorvidt man skal have en ny og forbedret servicekontrakt vi har haft drøftelser med usa

til den aftale der har været og vi har fået slået fast

fremadrettet jeg beklager hvis ikke

kommentarer der har været der har været mange

de mange spørgsmål og jeg takker for den store

i

det er jo

er